og halvfjerds titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidendedk

har meddelt mig at hun ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen

sag

og

at

inden

ja

så

om det er